følgende anmeldelser miljøministeren lovforslag nummer otte og firs ministeren for ligestilling og kirke og

ni og firs beskæftigelsesministeren lovforslag nummer halvfems

ahrendtsen forespørgsel nummer fem og tyve

medlem af folketinget leif mikkelsen med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om en privatfinansieret havnetunnel

statsministeren udpeget børne og undervisningsministeren og kulturministeren til børne og undervisningsministeren anmeldt følgende spørgere karen ellemann alex arendtsen til kulturministeren er

følgende spørgere flemming damgaard larsen ellen trane nørby inger støjberg

at melde sig som spørgere

i første runde har spørger og minister begge to minutters taletid

er der to runder hvor spørger og minister hver gang har en minuts taletid jeg giver ordet til fru karen ellemann for spørgsmål til børne og

at få en dialog med ministeren om

omkring det det frie valg

var således at man i

ministeren udtale at kommunerne for fremtiden bør have bedre redskaber til at

jeg blot spørge ministeren om det så betyder at det frie skolevalg

af det frie skolevalg som ministeren jo ellers har erklæret med med præsentationen af det kommende lovforslag som blev

lidt dobbeltsidigt eller i hvert fald lidt modsatrettet og det er sådan set mit første helt konkrete

at betyde en

forvirring det var børne og undervisningsministeren også lidt

da artiklen i kristeligt dagblad var ude

understøtte tosprogede elevers faglighed og sørge for at der kom en mangfoldig skole i stedet for a og

valgte en anden skole end den lokale distriktsskole

som spørgeren også siger i forhold til sortering som jeg selv var lidt overrasket over i den sammenhæng fordi det så blev koblet

i stedet for det som vi rent faktisk ønsker så det er jo en god anledning for mig til at præcisere hvad det er

et lovforslag som vi håber vi kan nå i hus med

det kræver jo en drøftelse

i løbet af de næste dage

men der er nogle kommuner og enkelte skoler

vi gerne vil give skolelederen mulighed for

søge en dispensation og sige at af hensyn til at beskytte klassen

vil det ikke kunne gå at der kommer en ekstra elev ind

de helt særlige tilfælde at man kan søge om den dispensation

søge om at lave et forsøg for eksempel med udvidede skoledistrikter med flere skoler inden for det samme skoledistrikt fordi det giver en mulighed for

mellem såkaldte ressourcestærke og mindre ressourcestærke skoler

måden ministeren var citeret på i kristeligt dagblad så ikke harmonerer med det lovforslag som er på vej det er

er det jo indlysende at det er et emne som optager rigtig mange og selvfølgelig ikke mindst

forældre til skolesøgende børn

i venstre er meget optaget af hvad der så ligger i den her

det kan være i de tilfælde hvor hvor det er en sårbar klasse og det er

set ganske enig med ministeren i

de andre muligheder der åbnes op for i kommunerne vil det så reelt betyde

som et eksempel at man så

sige nu er københavns kommune ét stort skoledistrikt og dermed er det reelle frie skolevalg lige pludselig sat fuldstændig ud af spil for

frie skolevalg er kommet med det er en

give nogle redskaber til de kommuner der har nogle konkrete problemer

at lave en hel kommune til et kæmpestort skoledistrikt

foreslå de har foreslået at man sådan helt i den skolestruktur den befolkningssammensætning der

man så kan lave nogle forsøg med nogle anderledes måder at tænke skoledistrikter men ikke at en hel kommune er ét skoledistrikt for så har man jo i realiteten sat det frie skolevalg ud af kraft

der er enighed om at det er en reel bekymring og

nedlægge skoledistrikter og dermed helt reelt afskaffe

er med på hvis ministeren ikke kan gå helt i detaljer her

beskrive den her snævre mulighed sådan lidt nærmere hvad

for nogle redskaber vi har været inde på et konkret eksempel

være en kommune som som kigger på sine folkeskoler og siger jamen

have præcis den her sammensætning og så bruger vi de regler nemlig at der skal være så og så mange børn med de og de sprogfærdigheder så og så mange børn med de og de interesser altså hvor langt går de her snævre muligheder

fra gruppen og den går på at en skoleleder i helt særlige tilfælde kan søge om en dispensation

vil godt understrege at det handler om at beskytte klassen det handler ikke om at man skal have lov til at sige den elev synes vi ikke passer til vores skole

lige præcis med den klasse vil give så store problemer

det vil typisk være noget man kan støde ind i på små skoler hvor der kun er ét spor

kun er én tredje

det kan være lige præcis den tredje klasse der har nogle helt særlige problemer

og det

kan træffe beslutningen det er med en indstilling til kommunalbestyrelsen det forslag der ligger der og som jeg selv er positiv over for

nogle spørgsmål om frit skolevalg men det har fru karen ellemann jo spurgt

bekendt at ministeren er inspireret af det der er sket i canada

ministeren har udtalt sig meget positivt og vi har også

så vidunderligt ved det der er sket i canada er at det

fik man de forskellige parter der før var meget uenige til at sætte sig sammen og arbejde og siden hen blev politikerne så koblet på og så tog de

det i gang men de havde ikke det store behov for at gå voldsomt ud

lagt mærke til er at ministeren her for nylig er gået meget åbent ud og har sagt det er det vi skal

ministeren vil arbejde for i stedet for måske på forhånd at indbyde til et samarbejde og så efterfølgende gå ud i pressen

og melde ud i stedet for lige at stikke fingeren i jorden få etableret et reelt partnerskab ikke bare med interesseorganisationerne men også med forligspartierne

vi er meget interesseret i at hjælpe ministeren

kan løfte folkeskolen fagligt over en bred kam så mit indledende spørgsmål er

også ved individuelle møder med

alle partierne da da jeg kom til som ny børne og undervisningsminister og det har jo netop været for at få en dialog

der ligger de forskellige partier på sinde når vi

også med inspiration fra ontario

der er det allervigtigste og det vi har meldt ud er at vi ønsker at

danske elever bliver dygtigere til dansk og matematik

mange forskellige måder og det er blandt andet det vi inviterer både til

folketingets partier herunder selvfølgelig folkeskoleforligskredsen om vi har da derfor også allerede sendt en invitation ud til folketingets partier

og vi har også inviteret partnerskabet der består af skolelederne skolelærerne kommunalbestyrelserne

funktionelle analfabeter det vil sige

at der er sytten procent af eleverne

det faglige løft vi vil lave vi vil invitere som vi har gjort et partnerskab og jeg glæder mig også til at samarbejde

hvordan vi kan løfte fagligheden for jeg tror faktisk at vi

det faglige løft af alle og specielt af dem der bliver hægtet af

pressedeltagelsen som en åben invitation og at det efterfølgende arbejde vil foregå andre steder så vi kan

et seriøst stykke arbejde

er er de faglige organisationer også i canada havde man

og de faglige organisationer dem fik man løst man fik talt sig til rette og man kom ind i et

ordentligt partnerskab hvordan ser ministeren muligheden i forhold til danmarks lærerforening der jo de sidste mange år synes dansk folkeparti har ført de korslagte armes politik tror ministeren på at

lærerforening ville kunne løfte dette partnerskab også på undervisningstiden som jo er

det store stridspunkt for øjeblikket

vil være rigtig godt når vi også drøfter hvordan vi reformerer folkeskolen

noget andet er når der kommer overenskomstforhandlinger i

ikke nogen hemmelighed at regeringen gerne ser at vi finder en

løsning sådan at lærerne har mere tid sammen med eleverne til kerneopgaven undervisning i ordets bredeste forstand

jo noget der hører til overenskomstforhandlinger herunder også de lokale forhandlinger som der er ude i kommunerne

god formodning om at vi får et utrolig godt og tæt samarbejde og allerede nu har vi

støtte et stort læseprojekt et nationalt læseprojekt som danmarks lærerforening har haft med et antal kommuner og

der er så gode erfaringer allerede nu med det

projekt danmarks lærerforening har sat i gang at vi har valgt at støtte det økonomisk så det kan bredes

også optaget af at eleverne får et løft blandt andet i dansk

det er jo jo ontario vi taler om har jo været at

den faglig svage del i folkeskolen og derved er de så også rykket op på pisa niveauet blandt de tre bedste hidtil har det jo i mange år været sådan

har været en dårlig undskyldning for en skole at ligge i et socialt belastet kvarter erfaringerne i ontario viser

er nogen dårlig undskyldning det viser erfaringerne også fra tower hamlets i london så hvad vil ministeren gøre for at vi kommer ud af den trædemølle at fordi man som skole ligger i

belastet kvarter skal vi ikke stille krav

vil ministeren også stille krav til de skoler så de giver eleverne en faglig god undervisning

integrationsproblemer tosprogethed socialt ressourcesvage familier og den slags vil ministeren være med til at tage fat i

fra ontarios måde at arbejde med deres grundskole

hvordan man bliver bedre til også at integrere og løfte fagligheden

hvor der er mange elever med anden etnisk baggrund og hvor de faglige resultater ikke har været i top det vi har gjort i samarbejde med dem de ligger fordelt i seks forskellige kommuner

udviklingsprojekt i gang for at løfte fagligheden på de skoler

til andre skoler som også har mange elever med anden etnisk baggrund

at de får en rigtig god grunduddannelse med sig

en ungdomsuddannelse og

tina nedergaard har meldt sig som den

historisk er lavere

det er sådan at under den tidligere regering

prioritere en finanslovaftale

dansk folkeparti og give et løft til hhx fordi

ubegrundet forskel mellem taksterne

er det sådan at på baggrund af den analyse som blev

lavet i to tusind og syv blev de ubegrundede forskelle i taxametrene udlignet udlignet igennem selektive takstforhøjelser

det er handelsgymnasiet det tekniske gymnasium eller det almene gymnasium

er dyrest af dem er jo det tekniske gymnasium fordi det har laboratorier og værkstedsfaciliteter der

men de såkaldte ubegrundede forskelle blev fjernet af den tidligere regering sammen med dansk folkeparti på baggrund af den analyse der blev lavet

til det almene gymnasium og taxameteret til hhx sådan som finansloven

er på grund af taksterne men hvor det alligevel slår igennem i forhold til økonomien og

af de gymnasiale retninger det er fordi der er nogle historiske forskelle på bygningstakster

på undervisernes overenskomster som slår igennem i forhold til økonomien

er andre ting man kan kigge på og det er noget af det vi

til geografiske forskelle kan ligestille

forskelle mellem taxameteret til det almene gymnasium

af taxametersystemet for så vidt vi kan blive enige og i den forbindelse blev ministeren i landdistriktsudvalget bedt om at inddrage blandt andet landdistriktsudvalget og

undervisningsudvalget og der svarede ministeren kort og klart at det ville ministeren ikke vil ministeren her over for folketinget begrunde hvorfor

bliver inddraget i det meget væsentlige arbejde som ligger til grund for den økonomi man har ude på de

landdistriktsudvalget og blev spurgt netop om

sociale og geografiske taxameter

det som jeg sagde og som jeg også har svaret på skrift er at vi kommer med et oplæg

der skal svare på spørgsmål er kulturministeren og den første spørger til kulturministeren er herre flemming damgaard larsen værsgo

meget væsentlig kulturarv bestående af de fredede bygninger bevaringsværdige bygninger og så har vi også middelalderkirkerne middelalderkirkerne er ikke kulturministerens område det ved jeg godt men de fredede

er kulturministeriets område og det er et område der er under pres i disse år

om ministeren har til hensigt

jo sådan at ansvaret for og arbejdet med med

og udfordringer ligger i

der foregår et seriøst arbejde og jeg er ikke vidende om at

er en udfordring på det her område for øjeblikket det er klart at alle budgetter er under pres men

er det ikke sådan at der ligger større sager på ministeriets bord hvor

vi står med med uløste udfordringer når

det kommer til kulturarven hvis det er en konkret sag

er det klart mit indtryk at det foregår særdeles

ude efter kulturstyrelsen på ingen måde jeg mener ikke

bevaringsværdige bygninger

det kunne være meget interessant at høre om ministeren kunne finde på

i forstærket grad sikrer mulighederne

bygninger som man kan sige har potentiale til at blive fredet og dermed skaber man også

en økonomisk udfordring i forhold til de private ejere

bygninger som på sigt kan gå hen og

egnet til fredning og dermed udfordrer vi selvfølgelig også økonomien

en del af den måde man sikrer bygningerne på rent økonomisk i forhold til de private ejere er jo igennem beskatningsregler og fradragsregler og der vil jeg høre om ministeren vil være indstillet på at inddrage

fredede bygninger et andet element er

det er muligt at lave lave en mere fleksibel mere smidig lånefinansiering når man skal foretage større renoveringsarbejder i forbindelse med med de bygningsfredede bygninger

komme på det her område i det omfang de er relevante og løser den problemstilling vi står over for

i udvalget men også personligt med spørgeren

er jo anden gang vi taler sammen dette spørgsmål handler om eu kultur og biografer biografer der sidder på firs procent af markedet har klaget til eu fordi kommuner støtter små biografer oftest biografer der er drevet af en forening eller

svært ved at klare sig i en konkurrencesituation så de er støttet af kommunerne det er faldet de store på markedet for brystet det er nu også faldet eu

for brystet og dansk folkeparti er med rette rystet for hvad kommer det dog eu ved at kommuner støtter små biografer i udkantsområder

de store kæder så mit første spørgsmål

overhovedet har adkomst til dette altså

det som jeg er

omkring kunstbiografer er jo også et eu relateret støtteprogram

sted i de her kommunalt støttede biografer som jeg for

kunstfilm ude i landet som ellers aldrig ville have en chance for at blive vist og det er det som

undersøge i kulturministeriet

leve op til nogle ganske klare og præcise kunstneriske kriterier

mindre biografer som får den her kommunale støtte viser de samme film som de privatejede biografer lad os tage

som eksempel er vi inde i et gråzoneområde

til de her små kunstbiografer og det er at de viser smalle og i det her tilfælde også europæiske film

med sagen og vi er nu ved at undersøge

adkomst til dette hvorfor skal eu blande sig i dette spørgsmål det

og folketinget jo sagtens tage sig af mener ministeren virkelig at eu skal gå ind og bestemme på

mulighed for at blande sig i vi skal til

hvor ministeren har foreslået at give nogle penge til regionale spillesteder skal eu også gå ind og blande sig på det område hvad er regeringens holdning til at eu

dette det kan da ikke være rigtigt det spørger jeg om

jo sådan at hele det filmprogram som

for at understøtte de mindre sprog

så det kan man godt

europæisk kulturby i to tusind og sytten

initiativer på europæisk plan

har lyst til at styrke den europæiske kultur i forhold til den større globale kultur så det er klart at som kulturminister ønsker jeg

frugtbar dialog når det handler om eu eu relaterede

skal eu blande sig i det sådan som jeg forstår ministeren

han og regeringen at det er udmærket at eu blander sig i dette område det mener vi i dansk folkeparti ikke fordi eu efterhånden er blevet de stores ven det er de store biografkæder det er de store multinationale selskaber

ene efter det andet som eu skal blande sig i det er de små fiskere og det er de små slagtere der ikke må det ene og det andet vil regeringens politik

også på kulturområdet være til fordel for de store nemlig eu politik multinational politik kædepolitik eller vil man sørge for

har en national politik som vi skøtter

at støtte de små kunstbiografer

som sagt kender jeg kun sagen fra overskrifter i aviserne og fra det som

men det der er min opfattelse af sagen er

det vil vi selvfølgelig undersøge fordi

er der også en problemstilling omkring konkurrenceforvridning

efter hvad der ligesom falder ministeren bekvemmeligt jeg går ud fra at regeringsprogrammet står til troende og

regeringen mener at man skal overholde internationale konventioner og traktater

kulturministeren hvad kulturministerens holdning er til at danmark har underskrevet firenzetraktaten som jo skal sikre at bøger og andet kulturelt materiale kan udveksles på tværs af grænser og at regeringen nu har valgt at indføre en straftold

jo i høj grad vil begrænse danskernes mulighed for at anskaffe sig udenlandske kulturmagasiner og viden fra

nu taler jeg selvfølgelig med spørgeren men til dem

europæiske magasiner og salg af

udenlandske magasiner som kommer ind i

magasiner solgt over nettet

at amerikanske kongresmedlemmer har bedt

præsident obama om at tage det her op med statsministeren på fredag i forbindelse med statsbesøget i usa og at det ligger de amerikanske politikere meget på sinde at danmark har tænkt sig at bryde den fn

aftale der ligger om fri kulturel udveksling og

at regeringen i et svar til folketinget har

at være kulturminister i en regering der har underskrevet firenzetraktaten som jo netop skal skabe den her kulturelle mangfoldighed

sikkerhed for at danmark reelt set respekterer den og dermed

det er jeg også helt sikker på bliver svaret når

når kulturministeren nu siger at man skal overholde de konventioner

har underskrevet betyder det så at man trækker det tilbage igen

derfor går jeg også ud fra at kulturministeren selvfølgelig kan kan svare på det her når der bliver sagt som som der bliver sagt fra kulturministerens side her i dag så må vi jo så også gå ud fra at det betyder at man trækker

nu at udtale mig om nogle detaljespørgsmål som jeg simpelt hen ikke har

så er ensbetydende med at man trækker lovforslaget

alting op altså man kan kan jo ikke indtage to holdninger

at man ikke vil bryde konventioner så må det betyde at man trækker lovforslaget tilbage det

man jo egentlig bare sige ja eller nej til

traktaten og det er jo

eneste jeg siger er at selvfølgelig skal dansk lovgivning leve op til de traktater vi har underskrevet

på debatten at kulturministeren er i tvivl om hvorvidt l tolv som vi behandler her i folketinget er i strid med

firenzekonventionen der jo faktisk

i eu synes ministeren ikke det er rimeligt

er konventionsstridigt eller ej

i regeringen der har fået til opgave at behandle det her lovforslag

kulturministeren hernede i salen i dag firenzekonventionen hører under kulturministeren og derfor spørger vi kulturministeren og forventer svar fra kulturministeren

er jo ikke kun mig der har den opfattelse at det strider mod firenzekonventionen lektor og ekspert i eu ret troels michael lilja og juraprofessor sten schaumburg müller

brud på firenzekonventionen

rent principielt det kan kulturministeren godt svare på

ikke naturligt at vente med at behandle lovforslaget indtil det er blevet afklaret

for selvfølgelig skal lovgivningen leve op til de traktater vi har underskrevet

så sent som i dag har folketinget fået et svar oversendt fra ministeren så det er ikke førte gang ministeren er i berøring med det her

havde med transportministeren i går at transportministeren også

alligevel have tak for at lovforslagets behandling

så springer videre og man kan jo håbe på at

der er også internationale interesser i det her kan ministeren så ikke se at udbuddet af udenlandske magasiner der er tilgængelige i danmark vil falde dramatisk

sikker på at de får en glimrende dialog om

virksomheder der udgiver de her magasiner kan lave

samler distributionen enkelte steder i europa og det påvirker også prisen i

stående fod sige nøjagtig hvad konsekvensen er men jeg

at jeg selv har abonnement på tre udenlandske magasiner

min gode kollega tidligere har redegjort for havde vi jo et samråd i skatteudvalget i går hvor der jo kom rimelig forskellige meldinger fra henholdsvis skatteministeren og transportministeren

kulturministeren har svaret på spørgsmål om

regner med at det ikke rigtig har nogen betydning hvorimod transportministeren kunne oplyse at post danmark vurderer at det reelt vil betyde et stop

derfor at bekymringer om de konventioner og traktater danmark har tiltrådt

for hvis det betyder et reelt stop for salg af de her magasiner

er vurderingen fra post danmark side giver det jo en klar bekymring

kulturministeren ikke vil tage den fulde konsekvens af

spørgsmålet afklaret når regeringen melder

noget transportministeren siger på baggrund af post danmarks

det betyder noget så bør kulturministeren der har ansvaret for firenzekonventionens overholdelse i dansk lovgivning

det her er i overensstemmelse med de internationale forpligtelser landet har

få at vide hvorvidt kulturministeren aktivt vil gå ind i sagen og bede sine ministerkolleger om

afvente lovforslagets videre proces i forhold til at der ligger svar på de spørgsmål som er helt naturlige at rejse når regeringen vurderer konsekvenserne af lovforslaget så vidt forskelligt afhængigt af om man spørger skatteministeren eller transportministeren

der kan være al mulig god grund til at jeg tager kontakt med mine ministerkolleger for at finde ud af om der er en problemstilling nu hører jeg

om det er tilfældet som sagt skal vi jo leve op til

kulturministerens kollegaer skatteministeren og transportministeren ikke af sig selv har rettet henvendelse til kulturministeren for at få det afklaret

da gerne have en bekræftelse af om det er tilfældet eller ej for jeg synes da det må være stærkt bekymrende hvis

en skatteminister der er i gang med at lave lovgivning om noget

vil jeg da gerne vide om skatteministeren af sig selv har

at få en afklaring om hvorvidt skatteministerens lovforslag lever op til de forpligtelser som kulturministeren har ansvaret for så

og kulturministeren

været på mit bord jeg vil gerne undersøge det

skal leve op til de traktater vi har underskrevet og det gælder også

jeg synes det er positivt at kulturministeren nu aktivt vil gå ind i sagen jeg synes så blot at det må være stærkt bekymrende at

har ansvaret for lovforslaget og som er blevet bedt om

svare på de her spørgsmål ikke af sig selv har taget kontakt til kulturministeren det synes jeg da er stærkt bekymrende og det betyder

svar på yderligere spørgsmål så vi må bede kulturministeren der har ansvaret

da bekymrende at skatteministeren af sig selv ikke har taget kontakt til kulturministeren for jeg er helt sikker på at kulturministeren og kulturministerens dygtige embedsfolk er de

skatteministeren og kulturministeren men

vil også gerne love spørgeren her at selvfølgelig vil gå hjem i mit ministerium nu og

punkt på dagsordenen i dag jeg skal her udsætte mødet til klokken fjorten

gøre opmærksom på at inger støjberg har taget spørgsmål sytten s

syv og fyrre på dagsordenen tilbage det første spørgsmål er til statsministeren af herre jacob jensen

tusind og tolv udtaler at kommunerne ikke får lov til at hæve parkeringsafgifterne men at regeringen samtidig ikke vil fremsætte et lovforslag der ændrer på det nuværende parkeringsafgiftsloft som blev indført under vk regeringen betyder det så at kommunerne godt må hæve parkeringsafgifterne inden for vk regeringens loft uden at det medfører en reaktion fra regeringen eller betyder statsministerens udtalelser at kommunerne under ingen omstændigheder må hæve de nuværende parkeringsafgifter eller indføre nye uden at regeringen vil gribe ind

i forhold til kommunernes muligheder for anden

reglerne kan justeres men i forhold til at ændre dem grundlæggende

overhovedet transportministeren arbejder i øjeblikket med et forslag om mindre regeljusteringer men som sagt de grundlæggende

udbygge eller underbygge sin argumentation

det jo at der er to muligheder i det statsministeren selv har udtalt

har bekræftet i et svar til mig men i dag er der jo så netop mulighed

at kommunerne under ingen omstændigheder må hæve afgifterne eller 2 at de godt må hæve afgifterne inden for det eksisterende loft

udtalelser kan jo ikke være rigtige på samme tid

det er jo sådan at kommunerne

at indføre og hæve parkeringsafgifter men at

og det betyder at de i dag kan anvende parkeringsafgifterne til at regulere trafikken men at de ikke må indføre og hæve parkeringsafgifter med det formål blot at øge deres indtægter og der er indført nogle særlige regler for at understøtte at kommunerne

egentlig sagde også på mit pressemøde

ændre grundlæggende på det der gælder

er jo fint nok men betyder det så i forlængelse af det at statsministeren så er enig med med socialdemokraternes trafikordfører herre rasmus prehn i det forslag som herre prehn fremsatte på vegne af socialdemokraterne i jyllands posten den syvende februar hvor forslaget

set også regler for i dag de må godt under andre omstændigheder hæve parkeringsafgifterne det er der også regler for i dag det er noget som den tidligere regering

den syvende februar og der kan man jo slå efter i referatet fra statsministeriet

kommunerne ikke må hæve parkeringsafgifterne

både sige at de ikke må hæve parkeringsafgifterne altså

ikke vil gribe ind hvis det så alligevel sker

hvis omegnskommunerne og jeg har noteret mig at både herlev og brøndby kommuner

den retning hvordan vil det påvirke trængslen ind

københavn statsministeren må vælge enten

mener hun at de godt må hæve dem eller også mener statsministeren at de ikke

de to udsagn som er modstridende og det

en kontekst af hvorvidt kommunerne måtte hæve parkeringsafgifterne for at bruge dem til nye indtægter det var den debat der kørte

fremadrettet der er andre omstændigheder hvorunder de må hæve parkeringsafgifterne og det der er mit budskab er

kommer med småjusteringer af den lovgivning der eksisterer

overhalet af udviklingen er også stillet af

til jyllands posten den ottende februar to tusind og tolv hvor man kunne læse at flere borgmestre på vestegnen blandt

i herlev og brøndby kommune er parate til henholdsvis at hæve og indføre parkeringsafgifter som følge af det forventede ekstra antal biler der vil komme til området hvis regeringens betalingsring etableres kan statsministeren så oplyse hvad statsministeren agter at gøre hvis kommunerne hæver parkeringsafgifterne som de har proklameret når statsministeren på sit pressemøde den syvende februar to tusind og tolv udtalte at omegnskommunerne ikke

det vil sige at kommunerne som det er i dag

kan indføre og hæve parkeringsafgifter for at opnå nogle specifikke trafikale virkninger

har understøtter at kommunerne ikke bare kan hæve parkeringsafgifterne for at få højere indtægter

hæve skatterne og det skal de ikke kunne de regler kommer vi til at justere på men vi kommer ikke til at ændre ved grundsubstansen i

i den senere tid og spørgsmålet her blev stillet på et tidspunkt hvor regeringen stadig væk opretholdt sin betalingsring den er nu droppet og det er vi jo mange der er glade for

i forlængelse af den diskussion som som opstod i kølvandet på det nye forslag som erstatning

gav om at man skulle sænke taksterne

afsætter til lavere takster i den kollektive trafik i hele landet

i dag besluttet at vi ikke gennemfører trængselsringen og det har vi gjort af mange forskellige årsager

var en god løsning og derfor har vi trukket forslaget tilbage

bedre og billigere kollektiv trafik og vi har også fundet en fornuftig finansiering til at kunne gøre det jeg ser meget frem til at diskutere det her med folketingets partier og jeg håber jo også at oppositionen vil være interesseret i at gå ind i den her diskussion på en konstruktiv måde således at vi kan sikre at de mennesker som gerne vil bruge den kollektive trafik

men også en bedre kollektiv trafik hvor der

lejligheden til at invitere venstre til også

er en egentlig kan gøre for den kollektive trafik det

den aftale der nu indgås men i forlængelse af det har der også været en diskussion i dag

krav at de penge der nu kommer ind med den nye aftale det nye forslag

gå til københavn er det et krav fra overborgmesterens side som statsministeren

regeringen agter at efterkomme

den her beslutning og jeg er utrolig glad for at vi har fundet penge til

billigere og bedre kollektiv trafik det har vi brug for i danmark og som sagt håber jeg at venstre gerne vil være med det giver sig selv

det hele landet det har vi også sagt det meste af dagen

til det løfte der blev givet de får heller ikke færre biler i

til det løfte der blev givet så man kan vel sige at de vælgere i københavn som måske har stemt på s eller sf

både kunne få lavere takster i den kollektive trafik helt op til fyrre

både at lave lavere takster i hovedstadsområdet

indføre en betalingsring hvordan kan det så være at de selv selv samme to partier nemlig socialdemokraterne

ikke kan være enige om de selv samme forslag eller måske bare et af de to forslag

i den jeg tror det er rigtig

de har været lidt svært at se om

men vi mener stadig der er trængsel

det vil vi gerne diskutere bredt med befolkningen og derfor nedsætter vi nu en kommission så vi kan komme til bunds i den her sag det tror jeg

mener vi også at vi kan gøre noget for at forbedre den kollektive trafik og gøre den billigere og vi har fundet finansiering til at kunne gøre det i de kommende år jeg håber selvfølgelig at venstre vil være med

venstre indtil nu er nærmest ingen ideer at

i dag har foreslået at man bare kan tage lidt tidligere på arbejde

det skulle være løsningen på trængselsproblemerne nogle skal måske aflevere børn i daginstitutionerne som ikke lige er åbne på det tidspunkt så det kan også have nogle komplikationer

set gået seriøst ind i denne diskussion og har nu fundet nogle penge til bedre

underskrevet af statsministeren på danmarks vegne i forbindelse med eu topmøder er erklæringer der skal følges

de konklusioner som stats og regeringscheferne bliver enige om

er retningsgivende for det arbejde som skal foregå i de enkelte rådsformationer og jeg mener bestemt at der rent faktisk bliver fulgt op på de konklusioner som foretages i det europæiske råd og det gøres der i det daglige arbejde

i december så gik det meget stærkt

traktat

klar til undertegnelse i næste uge så det er altså et ganske konkret eksempel på

rådsmødekonklusionerne

og forsikre om at det danske formandskab på

er politisk retningsgivende og andet er noget andet end de erklæringer som

er blevet implementeret og hvor der virkelig er sket konkret handling

jo fordi der på eu topmødet den tredivete januar blev vedtaget en

den stigende ungdomsarbejdsløshed som vi har

omgående skal gøres en særlig indsats

og omgående som der står i erklæringen

lang diskussion om ledighed og

jo også vigtigt at vi diskuterer det i eu og at vi gør hvad vi kan gøre på

op til medlemslandene selv at gennemføre

konkrete foranstaltninger i deres nationale reformprogrammer det

er en del af det såkaldte europæiske semester

udstikke de overordnede retningslinjer for landenes nationale reformprogrammer og det

den beskæftigelsesindsats som vi skal sætte i gang

valgt at sætte fokus på ungdomsarbejdsløsheden

skal diskutere hvordan man kan sikre at de unge får fodfæste på arbejdsmarkedet og her vil vi blandt andet følge op på kommissionens arbejde på det her punkt så der er vel egentlig en lige linje mellem

nogle initiativer på på eu niveau og at kommissionen sådan set også gør netop foranlediget af at der

særligt i nogle lande er en er en meget eksplosivt voksende ungdomsarbejdsløshed også i danmark har vi

vi i hvert fald da vi sad i regering en række initiativer fordi ungdomsarbejdsløsheden

er voksende og det er alvorligt når unge ikke får et fodfæste på arbejdsmarkedet derfor tog vi også initiativer til både praktikpladsaftaler isbryderordninger jobtilskud altså en række initiativer men det der står i erklæringen fra eu topmødet den tredivete januar er jo på side tre at

gøres en særlig indsats på nationalt plan

omgående har sat i gang på baggrund af eu topmødet den tredivete januar og ikke kun

regeringscheferne også har forpligtet hinanden på at det her ikke problem vi kan snakke om i evigheder det er noget vi skal handle konkret på

i modsætning til den forrige regering som jo ikke var så optaget af det her spørgsmål har vi sat gang i en kickstart og en kickstart er jo netop et forsøg på at holde hånden under danske job og skabe job som ellers ikke ville

som ellers ikke ville have været der samtidig

har regeringen og enhedslisten i forbindelse med finansloven afsat tredive million kroner i to tusind og tolv og det samme beløb i to tusind og tretten til en række initiativer som netop skal skubbe på for at få de unge i uddannelse og i job

såsom traineeforløb voksenlærlingeordning jobrotation

så har vi jo så sammen med venstre dansk folkeparti konservative og

at mange af de ting som vi bliver bedt om i eu sammenhæng

firehundrede ekstra praktikpladser som betyder rigtig meget for de unge der ikke kan færdiggøre en erhvervsuddannelse og

både da vi sad i regering og også i fællesskab efterfølgende har taget nogle initiativer

sammen initiativer som jo er

når statsministeren i forhold til spørgsmålet

er enig i at aftaler og erklæringer underskrevet

jo også forvente at man på baggrund af en erklæring

ellers kan grækenland og alle de andre lande jo også bare komme at sige vi har gjort noget jeg synes jo måske at problemet er lidt at det er det vi oplever tit i eu sammenhænge

gøres en særlig indsats på nationalt plan

forbedre arbejdskraftudbuddet og mindske ungdomsarbejdsløsheden

det har vi gjort og det er jo noget som vil gøre en forskel for rigtig mange unge mennesker også i form af at de kan få praktikpladser

til at få flere unge i job og uddannelse

og jeg synes egentlig ikke at det er helt berettiget al den stund vi har gjort meget mere for beskæftigelsen end den tidligere regering har

vi glemmer de unge og at de unge skal tage de hårdeste konsekvenser af den her krise det

set været i rigtig mange år det var ikke noget venstre var så optaget af da de sad i regering

som de gerne vil bringe til torvs i forhold til

jeg synes vi har gjort noget og

at statsministeren og andre stats og regeringsledere underskriver eu topmødeerklæringer om diverse politiske områder hvis erklæringerne efterfølgende ikke følges af konkret handling og eu topmødeerklæringerne i så fald blot ender som luftige tilkendegivelser uden reel værdi og hvad vil statsministeren konkret gøre for at sikre at eu topmødeerklæringerne

konklusionerne og også erklæringerne fører til fremadrettet handling

hvad man diskuterer i de efterfølgende rådsformationer det gælder blandt andet

det europæiske rådsmøde om det indre marked og om vækst og beskæftigelse

nogle specifikke direktiver videre

opgave for det danske formandskab som vi er gået i gang med

en erklæring som blandt andet handlede om de unge arbejdsløse og der er både kommissionen det danske formandskab og den danske regering herhjemme gået i gang med at løse den opgave

der er opfølgning på de udfordringer

det er jo rart hvis statsministeren synes at der sker noget konkret jeg

at vi oplever at formandskaberne bliver mere konkrete og at blandt andet det danske formandskab jo altid har haft tradition for at være meget konkret

andre landes formandskaber hvor en dagsorden måske lige pludselig vælter fordi der

regeringsskifte der har vi jo en fælles dagsorden med

er en del af det danske formandskabsprogram jeg synes nu alligevel at det er væsentligt

har været tradition for i danmark tyskland og i nogle af de lande der plejer at

hvad statsministeren har tænkt sig at gøre anderledes

sker en opfølgning på hvad landene så gør hvis de i topmødeerklæringer forpligtiger sig til for eksempel

den tredivete januar at man omgående gør en særlig indsats på nationalt plan hvordan vil statsministeren som eu formandskabsland sikre at der konkret bliver fulgt op

på trods af at beskæftigelsespolitikken er en national kompetence

brug på europæisk plan kommissionen er i gang og som jeg sagde før

en konference om emnet i april i i horsens og så har vi det europæiske semester som jo også

sætte gang i de her vækstundersøgelser og reformprogrammer

at landene gør det de også har sagt at de vil gøre jeg har fuld respekt for at man gerne vil have at der leves op til de ting vi siger jeg synes også det er godt

der skal til for at sikre at landene lever op til de aftaler de har indgået og så leder jeg selvfølgelig stadig efter hvis der er en kritik af

hvad vi havde taget af initiativer både for at sikre flere praktikpladser

set en dagsorden som vi har været enormt opmærksomme på og også påtaget os mens vi sad i regering og det er vi selvfølgelig fortsat vores opbakning til de unge der mangler et arbejde som mangler at få fodfæste på det danske arbejdsmarked er jo lige så stor nu som den var

også hvis regeringen har nogle konkrete forslag til

i fællesskab kunne gøre noget ligesom vi i fællesskab har lavet en aftale om at skabe titusinde og firehundrede flere praktikpladser men jeg gik sådan set ud fra

når statsministeren har underskrevet en rådsmødeerklæring

regeringen havde indkaldt til konkrete forhandlinger om konkrete initiativer på baggrund af den her rådsmødeerklæring hvor vi i fællesskab kunne have drøftet hvad vi så særligt

hvis den danske statsminister kunne sige at

vi konkret har gjort sådan og sådan det kunne godt være at det ville sige mere end ord i forhold til et spanien eller et

helt konkret til hvordan statsministeren vil sikre at vi ikke bare taler men at vi også leder

det andet vi har gjort er at afsætte tredive million kroner i

tiltag i forhold til de unge det er også et konkret initiativ

i gang det jeg ikke hører fra venstre overhovedet er nogle forslag

og surhed over de ting vi har sat i gang og så i øvrigt modstand mod de ting vi har sat i gang

at vi tillader os at stille et spørgsmål om hvad statsministeren

og alle de ting som statsministeren henviser til er initiativer som statsministeren har taget før der rådsmødeerklæring som statsministeren underskrev den tredivete januar hvor der står at man omgående vil gøre en særlig indsats på nationalt plan jeg kan sige i forhold til kickstarten at vi jo tilsvarende havde vores holdbar vækst udspil

de fremrykkede kystforbedringer en række af de offentlige investeringer som indgik i vores holdbar vækst som jo netop var

skabe og fremrykke nogle investeringer men jeg savner

set at statsministeren helt konkret fortæller hvad det er regeringen har af intentioner vi deltager gerne vi har også nogle konkrete

vi har så sent som tidligere i dag haft en dialog med børn og ungeministeren om hvad vi mener der kunne gøres på

tredivete januar da statsministeren underskrev eu rådsmøde erklæringen om at der omgående skulle gøres en national indsats

semester og vi har også i forhold til de unge og det er det vigtigste været meget optaget af at de unge fik en plads på arbejdsmarkedet

og tretten til at vi netop kan fokusere på de unge så er ordføreren lidt ked af

vi har besluttet før et er da kun en god ting at de ting er besluttet det gør man jo i forbindelse med finansloven

men ikke nogen forslag overhovedet

den holdning at det på grund af regnefejlen i regeringsgrundlaget

næsten at fordoble kravet til arbejdskraften altså det arbejdsudbud der var tiltænkt og som følgespørgsmål og jeg skal måske lige slutte af med at sige at jeg godt

det var stort set identisk med det jeg var i gang med er finansministeren af den holdning at det på grund af regnefejlen i regeringsgrundlaget er nødvendigt næsten at fordoble arbejdsudbuddet det vi kalder arbejdskraften og er finansministeren også af den opfattelse at den største effekt det største udbytte

hvilken del af aflønningsskalaen de ligger

det er helt afgørende for

for

i går afviste at det var nødvendigt at forholde sig til det der står i regeringsgrundlaget der forstod jeg at man ikke ville ændre på forventningen om at få de tre milliard

var at øge arbejdsudbuddet

skal forholde os til effekten gevinsten og udbyttet hvad synes finansministeren så er vigtigst som chef for statskassen borgernes penge hvordan bruger vi dem nu bedst når vi skal kigge på tiltag for at få flest mulige penge i kassen igen og få skabt flest arbejdspladser få skabt bedre konkurrenceevne og rammevilkår for virksomhederne

alt sammen gør at der er sikring af arbejdspladser at vi kan sælge flere produkter og holde flere beskæftigede og få et større provenu i statskassen når vi nu ved at effekten er størst ved at lette skatten i toppen er det så ikke også den vej man skal gå eller skal man mere slavisk gå efter ginikoefficienten

lægger frem i nogle nogle sammenhænge og det er ikke korrekt at der er en afstand mellem det svar jeg

jeg mener jo det står også i

af også makroøkonomiske hensyn

tilskynde

men bestemt også i bunden og vi har haft masser af diskussioner her

jeg mener at det er mere nuanceret end

han kan svare spørger jeg alligevel og han har haft en

selv synes at han vil svare på det lad mig nu prøve at formulere spørgsmålet færdigt

er et simpelt spørgsmål som er meget relevant for den daglige politiske debat og den daglige

handler om at man vil gennemføre nogle besparelser på

vil finde pengene på leasingbiler og demobiler fordi der er et skattehul

helt principielt kan man både lukke et skattehul og foretage investeringer med de samme penge hvis ikke er det så ikke bare

ønsker at svare er det ok hvis han ikke ønsker det må vi så acceptere det finansministeren

en fortalelse at herre mike legarth lagde op til at regeringens

lagt op til at investere i mere og bedre

finansieringen kommer fra en stramning af de regler

uhensigtsmæssigt til at betale mindre i afgift end man ville skulle efter

det synes jeg er en god god og fornuftig foranstaltning det ville glæde mig hvis herre mike legarth ville

og tyve plan så offentligheden kan få indblik i regeringens økonomiske vurderinger

opdateret konvergensprogram til eu allerede i foråret hvor man vil få en ny vurdering af hvordan vi ser

så jeg synes at der er ganske god anledning til at få indsigt i vores syn

egentlig svarer til ganske gængs praksis for regeringer at de kommer

som har stor interesse for hvordan

i sensommeren og frem til den femtende september

er der en interesse for om det er hensynet til den

økonomi der så gør at man holder sig så meget tilbage med eksempelvis at gennemføre sine valgløfter og andet derfor er der en ægte interesse i at høre regeringens vurdering af den langsigtede økonomiske politik frem til to tusind og tyve og når vi samtidig ved at der er en budgetlov lige om hjørnet som regeringen

og aftalen der er på vej med som jo også lægger meget snævre begrænsninger

hvordan det offentlige forbrug ser ud til at kunne udvikle sig frem til to tusind og tyve

finansministeren revurdere om det er rigtigt bare at sige at

skal vente helt til efteråret hvor lang snor vil regeringen give sig

skattereform muligvis forhandlinger om førtidspension kontanthjælp og så videre

vide på hvilket økonomisk grundlag vi gør det

de økonomiske vurderinger for danmark frem til to tusind og tyve derfor

det være en god idé at vi har et fælles økonomisk grundlag

også får at se hvordan regeringen ser på den økonomiske udvikling frem

vil have fundet julepynten eller andre vinterlignende ting

mellemlang sigt

med en dato for hvornår de foreligger

der står også i regeringsgrundlaget at der kommer en betalingsring omkring københavn

skal være en lang række initiativer omkring forskellige reformer skattereform kontanthjælp førtidspension osv som regeringen siger den vil indbyde til brede forhandlinger om og de forhandlinger imødeser vi selvfølgelig

kommer meget gerne når vi får en invitation og der skal brygges kander af kaffe og ikke kopper af kaffe

deltager gerne også i lange forhandlinger for at se om der er steder hvor vi kan finde hinanden men det der i virkeligheden er mit ærinde her i dag

at få en vis forståelse hos finansministeren for

sådanne forhandlinger og virkelig komme i dybden med danmarks udfordringer de kommende år

meget godt at gøre det på et nogenlunde ensartet grundlag og der er det jo lidt mærkeligt for hvis regeringen sidder med en viden om hvordan økonomien ser ud til at ville udvikle sig frem til

men vi andre ikke må få indblik i det fordi

over for folketinget efter en del af de her forhandlinger er

giver det altså en lidt skæv måde at komme

finansministeren er det jo min min bøn at der kommer

og tyve udspil fra regeringens side inden de her forhandlinger og dermed vil det vel også være en

i min hidtidige besvarelse jeg skulle mene at de

er interessante for alle ansvarlige

det man jo kan se er at der er snævre rammer i de kommende år man vil

snævre rammer relativt mange formål som vi gerne vil finansiere

finansieringsformål gældende i den sammenhæng er reformer nødvendige og man må håbe

er bestemt optaget af at danmark har en ansvarlig økonomisk

og det er jo også en af grundene til at vi har ærgret os over

regeringen har bragt ud over den danske befolkning vi tror ikke det den rigtige medicin i situationen

ikke noget gøre med at vi ikke gerne tager del i andre dele hvor vi ville kunne finde hinanden om at lave nogle nogle tilretninger af det danske samfund der fremadrettet

der er behov for at gøre på et givet område for at tilvejebringe et vist provenu som kan hjælpe danmark fremadrettet så er det jo da rarest at man

ensartet syn på hvad udfordringen

er det er klart at når nogle begynder at skrive at udfordringen måske

i krav om besparelser frem til

i den størrelsesorden så er det så store tal

om nu at gå hjem på sit kontor og tænke over sagerne og tænke over om ikke det ville være en meget god idé

og han kan være fuldstændig sikker på både at få en invitation og at blive beværtet godt

det er målsætningen

et af de punkter hvor man i regeringsgrundlaget har forholdt sig

skrevet i regeringsgrundlaget på side ti at man vil gennemføre en skattereform

skaffe de offentlige finanser

samtidig har vi jo set i nogle svar finansministeren har givet

i ekstra arbejdsudbud et markant lavere beløb end tre milliard kroner til statskassen eller også hvis man skal have de tre milliard

holder vand og at det finansministeren nu har fortalt folketinget i svar på skriftlige spørgsmål er at regnestykket som gengivet i regeringsgrundlaget på side ti er forkert og at hvis man skal have tre milliard

skal man op på et væsentlig større arbejdsudbud end det man har markeret i

at glæde over den oprigtige og

gengivet fuldstændig præcise regnestykker i skriftlige svar vi her står

er jo sådan med

kommer fra en overførselsindkomst eller er i arbejde og bare øger deres arbejdsudbud målt i timer og hvilken ende af indkomstskalaen

af vores skriftlige svar hvad der præcis måtte matche tre milliard kroner

er ærlig og ligefrem og svarer konkret på spørgsmålene

når finansministeren gør det og det gør finansministeren oftest så derfor

det fremgår jo rigtigt af det svar man har givet at for ingen af de indkomstgrupper indkomstgrupper

i i forhold til hvem der altså får et øget arbejdsudbud vil man nå frem

til at syv tusind personer er nok til at skaffe tre milliard kroner i ingen af de eksempler man har fremdraget tværtimod så er det markant højere for de fleste af de indkomstgrupper

en hel kronik hvor han har fortalt hvem det er en skattereform skal begunstige og dér forsøger han

at give det indtryk at det er den almindelige hårdtarbejdende dansker som slider og slæber

morgen og så går på arbejde i mange timer

i toppen men sagen er jo at hvis det er dem vi tager udgangspunkt i

som minimum der skal til i øget arbejdsudbud for at skaffe de tre milliard

er en betydelig gevinst ved at tage et menneske som står uden for arbejdsmarkedet

en teknisk detalje som ikke har været

det er mindst syv tusind

som man måske lige skulle have tjekket lidt ekstra inden

forberedt sig inden man pludselig sad på crown plaza plaza i

færre penge i kassen i en del af finansministerens regneeksempler til folketinget ligger vi på mellem

forhandlingerne om en skatteomlægning er det syv tusind i ekstra arbejdsudbud med det provenu det så måtte give eller er det at de tre milliard kroner skal hentes hjem og så må man finde arbejdsudbuddet

lyder sådan her hvad er ministerens holdning til den indbrudsbølge vendt mod danskere der i øjeblikket foregår i vollsmose

måneds tid siden og de artikler har jeg selvsagt også

sige at det selvfølgelig er fuldstændig uacceptabelt hvis unge bøller begår kriminalitet

ud over derfor har regeringen også med den nye flerårsaftale for politi og anklagemyndighed sørget for at de økonomiske rammer er til stede for at styrke politiets bekæmpelse af kriminalitet netop i udsatte boligområder

boligområdet vollsmose har jeg til brug for besvarelsen af spørgsmålet her i dag fået informationer fra fyns politi og fyns politi har oplyst at der ganske rigtigt er sket en stigning i antallet af indbrud i vollsmose de sidste år særligt i slutningen af året var der

gå helt i dybden med oplysningerne

kan bare sige at det er fyns politis indtryk at indbruddene navnlig går ud over personer som ikke har et stærkt netværk i området og som bor i lejligheder i stueetagen fyns politi mener derimod ikke at der er belæg for at påstå at de mange indbrud skyldes at gerningsmændene bevidst søger at begå indbrud

kan således ikke bekræfte det billede som artiklerne tegner til sidst vil jeg gerne nævne at fyns politi har iværksat en række tiltag for at vende den her kedelige udvikling der

der patruljeres også intensivt i området jeg håber og tror at det kan være med til at vende

når der forekommer de her mange indbrud

man må jo sige at traditionelt vil der i i et område som vollsmose være tale om

som vi jo meget nødig skulle skræmme væk fra vollsmose det er faktisk det modsatte der er brug for nemlig at de ressourcestærke bliver

den ghettoisering der er sket igennem årene i

dagbladet bt men også fyens stiftstidende flere gange har bragt

citater både fra anonyme og navngivne politifolk der siger at der desværre er noget om snakken

går ud over danskere over for dagbladet bt har en anonym betjent forklaret at der foregår en slags

og man kan også se det på døgnrapporten at der er en overrepræsentation af danskere blandt dem det går ud over og i to tusind og ti var det sådan at

formanden for beboerne sagde det samme

og vil ministeren holde øje med at det ikke udvikler sig til stigende utryghed i vollsmose

det er faktisk det modsatte vi har brug for

i min indledning mener fyns politi ikke at der er belæg for at påstå at de mange indbrud skyldes at gerningsmændene bevidst søger at begå indbrud hos etniske danskere og politiet kan således ikke bekræfte det billede som artiklerne tegner

som justitsminister at der i folketinget er lavet en meget bred politisk aftale om politiets økonomi frem til to tusind og femten hvor der lige nøjagtig bliver sat ind på

problemer som der skal tages hånd om derfor er jeg glad for at den nye regering har fået mulighederne for at lave den her aftale

en af hovedprioriteringerne er nemlig

jo har lavet en særlig målrettet indsats det synes jeg også de fortjener

også i vollsmose i øvrigt er det jo sådan at

ligger meget meget højt ikke bare i det her område men i hele landet og derfor er det noget der skal

over for fra fra politiets side når jeg ikke lige slipper

sag så nemt som justitsministeren måske gerne vil have

jo fordi der altså er flere politifolk der siger det modsatte

den myte hvis justitsministeren mener at det er det at der skulle være

en overvægt af indbrud mod danskere det kunne man jo gøre ved

selv som repræsentant for dansk folkeparti har sagt at det må kunne gøres op

så må man lave den lovændring vil ministeren være med til at vi får lavet en lovændring

det jeg henholder mig til er at

taskforce målrettet patruljering øget tilsyn skærpet tilsyn med de særlige steder som kan være afsæt for problemer øget samarbejde med odense kommune

er det jeg forholder mig til og det synes jeg også at

de senere år har set at det har været et problem som vi har været nødt til at forholde os til derfor

har lavet en bred aftale hvor vi netop styrker indsatsen mod indbrud

en ny indbrudsenhed det synes jeg er ganske positivt og jo også et svar på et af de problemer

vi kan ikke komme udenom at der er meget

klare toner fra det fynske om at det her er en indbrudshetz

det er der en formand for beboerne i området der har sagt og senest

en chefpolitiinspektør der har sagt

der er en overrepræsentation af danskere det kan godt være at man måske af politiske hensyn eller hvad det nu kan være være trækker lidt i land nu men men det er

i forskellige sammenhænge af flere betjente der har kendskab til de her ting

derfor må jeg bede justitsministeren svare på om ministeren vil ændre persondataloven så det bliver muligt at registrere

det er faktisk det som den nuværende formand for folketingets retsudvalg også har slået til lyd for

op ad de synspunkter der er

og synspunkterne er altså som jeg har redegjort for at man ikke mener at der er belæg for at påstå at de mange indbrud skyldes at gerningsmændene bevidst søger at begå indbrud mod etniske danskere det synes jeg er værd

man går videre det synes jeg at man

forskellige insinuationer om at der så skulle ligge politiske hensyn bag forskellen mellem det der angives i dagblade og det

siges fra fyns politi

selv stå til ansvar

til justitsministeren af herre peter skaarup

om at oprette en specialstyrke under politiet for at sikre

den tilstrækkelige viden og hurtige indgriben

børnebortførelsessagerne som efter danske familieadvokaters og spørgerens opfattelse er så afgørende

at

og hvis skaden er sket så hurtigst muligt at få

bragt sikkert hjem igen det går jeg ud fra der ikke kan være

at slå fast at politiet tager de her sager meget alvorligt når en mor eller en far henvender sig fordi vedkommende er bange for at deres barn vil blive bortført til udlandet sidste år behandlede vi her i folketinget et beslutningsforslag

børn ved at indføre et

oplyste min forgænger herre lars barfoed at det var rigspolitiets opfattelse at myndighederne

de tilstrækkelige redskaber i forhold til at håndtere disse sager om børnebortførelser den daværende justitsminister altså herre lars barfoed oplyste samtidig at rigspolitiet var i færd med at udarbejde retningslinjer til politikredsene for behandlingen af sådanne sager

og skabe yderligere klarhed om den gældende procedure

at det fortsat er rigspolitiets opfattelse at der ikke er behov for nye redskaber i relation til håndteringen af sager om børnebortførelser

som i detaljer gengiver og angiver hvordan politiet skal agere i de forskellige situationer herunder i

af relevante myndigheder det fremgår blandt andet således at der hvis politiet konkret vurderer at der er risiko for at et barn vil blive ført ud af landet så straks

rettes henvendelse til rigspolitiet med henblik på at der kan iværksættes en international efterlysning af barnet og den formodede

politifagligt vurderer at der ikke er behov for yderligere redskaber eller

omtalte specialstyrke

kan læne mig op ad rigspolitiets vurderinger altså at særlig det

særlige instruktive retningslinjer for de her sager

jo ganske forfærdeligt når man oplever at

ved at den anden tager

danske familieadvokater er meget engageret i oplever det på egen krop

den forælder der har har mistet

hurtig indgriben og så er det

fint nok at ministeren mener at rigspolitiet har de nødvendige redskaber man ude hos politiet har de nødvendige redskaber men det hjælper bare ikke

faren eller moren ret meget

alt alt for lang tid før der sker noget og det er derfor at danske familieadvokater

socialistisk folkeparti der også siger at der er brug for at der sker noget og så er det jeg

en slags embedsmand der bare viderebringer de synspunkter der

der politisk set er behov for en ekstra indsats

sikre at de her mennesker

landets politikredse

for hvordan de her sager skal håndteres så der er

da man bør honorere

december januar og februar

nye retningslinjer ud som er detaljerede og som

angiver hvordan de her sager skal håndteres

der kan udstedes særlige meddelelser til lufthavne og politikredse i grænseområder ligesom politiet i vores nabolande særskilt vil blive adviseret om de problemer som man typisk ser

er udmærket at der er blevet skabt klarhed over det

er sket i november to tusind og elleve

og nogle familieadvokater der støtter

forældre som har mistet sit barn

formanden for danske familieadvokater helle larsen

til ritzaus bureau her den sekstende februar

kan det være svært at vide præcis hvad man skal gøre i de her sager men det handler om at tage affære lynhurtigt og det er enormt meget nemmere hvis man har et fast beredskab med indgående kendskab til reglerne

det er jo derfor vi i dansk folkeparti slår til lyd for at man får en

særlig samarbejdspartner

den forælder der har mistet sit barn altså et sted

måske er fire fem mennesker på landsplan der kender den her sagstype

at skabe de rigtige kontakter og få gjort det der skal til og der vil jeg så spørge justitsministeren kan vi regne med at

spørgeren bliver berørt og jeg som justitsminister ikke bliver berørt når vi ser de her sager

alle gør og det er også derfor jeg synes

reflekteret over en situation og

altså at man har lavet klare instruktive retningslinjer

for en situation omkring det enkelte barn der danner grundlag for hvad der skal ske der

en konkret vurdering i de enkelte sager

er i de her retningslinjer så der bliver taget affære

retningslinjer ud for hvordan de her her uhyggelige sager skal håndteres så der er ikke

er om de initiativer der er taget indtil nu virker

midt i februar måned har man ikke oplevet en situation der gør at forældrene får hjælp lynhurtigt man får ikke hjælp hurtigt

og sf som i hvert fald i sit sidste uge sagde

hvad vil ministeren gøre for at hjælpe de her familier hvad vil ministeren gøre for at hjælpe børnene der oplever den her situation

børn der er blevet bortført til lande der er omfattet af haagerkonventionen som regulerer det her område og hvor man jo faktisk burde overholde konventionen men ikke gør det

forældre til undsætning og børn til undsætning

hvis ikke man vil hvornår vil man så

hvornår kan vi regne med at regeringen så gør op om om de ting man mener skulle

kommer til at virke vil ministeren for eksempel

vi i retsudvalget kan få en evaluering af den nye instruks

juni to tusind og tolv

anerkender at der er taget et initiativ

i folketingssalen også for de mange der sidder og ser

der skal tegne sig en uenighed særlig i de her spørgsmål vi kan være uenige om så meget men særlig i de her spørgsmål om den her type sager

selvfølgelig skal håndteres

det tror jeg på er det bedste altså når man har med politi at gøre

så synes jeg at det bedste man kan gøre

der er lavet detaljerede beskrivelser af hvordan det

udsendt i november måned to tusind og elleve

en god måde at håndtere det her på der er ingen tvivl om at der

jeg også tilfreds med at de retningslinjer som er sendt ud har den klarhed som selvfølgelig skal forventes

bliver klarere det synes jeg er en fornuftig måde at håndtere det på det understreger jo også at der her er tale om alvorlige sager som politiet også tager

det næste spørgsmål er stillet til justitsministeren af herre

ministeren at det er rimeligt at pålægge lastbilchauffører en bøde på op til sekstentusind kroner og give dem en betinget frakendelse af kørekortet på grund af en overtrædelse af køre hvile tids reglerne på mellem to og seks minutter

alle omstændigheder ville det efter min mening også være forkert hvis jeg som justitsminister udtalte

om konkrete straffesager

oplyse noget mere generelt om sanktionssystemet for

overtrædelser af køre hvile tids reglerne det giver mig også mulighed for at rydde den eventuelle

straffes ved

den tidligere regering blev der indført et gradueret bøde og sanktionssystem for overtrædelse af de materielle køre hvile tids regler

den procentvise overskridelse af for eksempel den tilladte køretid

bøde for hver procent den fastsatte grænse for

for ejeren eller brugeren af køretøjet det vil sige transportvirksomheden fastsættes en bøde der er det dobbelte af chaufførens bøde det vil sige sige cirka to hundrede kroner per procent reglen overskrides af forarbejderne

at der dog gælder en generel tolerancegrænse på fem

betyder at der kun rejses tiltale i sager hvor overskridelsen har været på fem procent eller mere det betyder i praksis

har en samlet daglig maksimal køretid på ti timer vil kunne overskride denne grænse med op til tredive minutter uden at det koster ham noget også med hensyn til frakendelse af førerretten skal overskridelsen af reglerne være af en vis størrelse før der sker frakendelse

betinget hvis chaufføren overskrider grænserne for køre hvile tid med mere end tredive procent og hvis chaufføren under

en bagatelgrænse

til mindre overtrædelser af

bliver sorteret fra men det jeg taler om her og tænker på er

sager hvori der er faldet dom på baggrund af de regler som gælder

der benytter færgeovergangen mellem gøteborg

skulle igennem

to og tres minutter og ikke kun tres minutter og to og tres minutter var så det der udløste en bøde

det er ret alvorligt det sidste især

rent faktisk kan udøve sit erhverv som lastvognschauffør og i øvrigt også som buschauffør og hvis det så ryger

det kan jo have voldsomme konsekvenser for den pågældendes familie og så

gjorde at man fik en betinget frakendelse af kørekortet som som

jeg har godt nok en fortid som finansordfører men det er også hvad

opfordre til at der bliver stillet et spørgsmål men jeg vil bare henvise til at den lovgivning her så vidt jeg lige erindrer

en lov som er blevet vedtaget netop fordi der var alvorlige problemer

vanskeligt for mig som justitsminister at stå her og

at se på om der skulle være forhold i i den lovgivning der er

mennesker så rigidt som

vil ministeren være åben over for at se på om reglerne er for

således at man tager det menneskelige hensyn også når

at ministeren er villig til at se på

stadig væk nogle urimeligheder når en chauffør kan blive dømt til betinget frakendelse

ikke forstå justitsministeren således at det justitsministeren står og siger her

en ny lovrevision

mener at den lovgivning der er vedtaget

at køre hvile tids reglerne i danmark skal overholdes

selvfølgelig ligger helt i forlængelse af de intentioner som vi som lovgivere

køre hvile tids reglerne skal medvirke til at der er en høj grad af trafiksikkerhed

har været noget som helst trafiksikkerhedsmæssigt inde i billedet med

regler der sikrer trafiksikkerheden

altså mange eksempler på at det ikke har noget med trafiksikkerhed at gøre

reglerne i sig selv der er problemet der er det så

regler regulerer er køre hvile tids bestemmelser og der må nødvendigvis være nogle faste grænser

den grund kender vi jo begge

store problemer på det her område som der skal tages fat om og loven har så været med til

derfor synes jeg at den lov er her er

området og det er klart

reguleres her er køre hvile tids bestemmelser det

om der er en færdselssikkerhedsmæssig gråzone misforstå mig ikke som man kan komme ud på den anden side af hvis man ikke

problemer i forhold til den generelle færdselssikkerhed det er køre hvile tids bestemmelser og der er i loven angivet

justitsministeren således at justitsministeren agter

og rimelig kontrol med indsigt i branchens særlige vilkår med køre

hvis der bliver oprettet en særlig kontrolenhed som udelukkende skal beskæftige sig med lastbilbranchen og køre hvile tids reglerne efter inspiration fra den velfungerende tyske bag model

om oprettelse af en særlig tungtvognsmyndighed i danmark med inspiration fra det tyske

vi begge har været til debat tidligere min forgænger på justitsministerposten afviste at tage initiativ til at oprette en sådan tungtvognsmyndighed uden for politiet og det

når det drejer sig om den fysiske kontrol ude på vejene mener jeg at vi skal holde fast i at det er en opgave

bør løses af politiet her i landet har vi jo en lang tradition for at retshåndhævelsen ikke

der er organiseret som det vi jo har nemlig et enhedspoliti

giver bedst mening hvis det er politiet

set står for kontrollen af tunge køretøjer på vejene da politiet jo også det er

også udfører andre færdselskontroller herunder for eksempel spirituskontroller der kan i forbindelse med kontrollen også opstå behov for magtanvendelse hvilket ligeledes ligeledes tilsiger

at reglerne i langt højere grad er blevet overholdt den succes der er

der bliver sammensat af mange forskellige specialister

det kan være tolkebistand

enkelte lastvognstog uanset om det er dansk eller

til danmark og derfor vil det være meget mere effektivt hvis man

der har alle disse kompetencer samlet så

politimæssigt eller juridisk synspunkt

det er den tekniske stand som bilen er i

på de større indfaldsveje til danmark har disse

vil det give en langt større effektivitet

vil spørge hvorfor ikke drage nytte

vi har et enhedspoliti i danmark og at vi har et politi som jo udfører færdselsopgaver ganske udmærket og som jo når det handler om færdsel i øvrigt laver

spørgsmålet om cabotagekørsel

er et særligt fokusområde

allerede i fokus jeg tror det er vigtigt at holde fast i at der er en grund til at vi har et enhedspoliti

for enheder det varetages bedst hvis vi har det vi har nemlig

der skal foretages en prioritering og der kan man godt få følelsen af

disse udenlandske lastvogne som kommer

hvor tingene ikke er i orden men hvis

det her til at fungere langt bedre

konkurrencemæssig skævhed i forhold til danske vognmænd at man ikke sørger for

få den her effektive kontrol med de vogne der kommer

og den effektive kontrol kunne man netop opnå

forligspartierne bag flerårsaftalen for politiet hvor spørgerens eget parti nemlig venstre jo også

honorerer ved at lave en ny

venstre vil komme med af ønsker til

men det er klart at når man står og antyder at noget skal opprioriteres så ved vi jo at med de økonomiske problemer som den nuværende regering har fået overladt fra den tidligere regering og de problemer som danmark står i

at politiet håndterer de her spørgsmål godt jeg er tryg ved at

vi har et enhedspoliti sikrer vi

vi har en effektiv ressourceanvendelse på området

den erfaring som politiet i øvrigt har når det handler om

så derfor synes jeg ikke at vi skal bevæge os den vej

skal fastholde et politi som er et enhedspoliti og som også er i stand til at håndtere den her opgave og der har jeg al mulig grund til at

det ville kunne finansiere sig selv ved at man er meget mere effektiv

vil kun være til til glæde for danske arbejdspladser

spørge her til sidst om ministeren så i stedet for vil

får et bedre samarbejde også et samarbejde hvor

trafikstyrelsen er er inde i billedet således således at man måske derigennem kan få en bedre og større effektivitet med

har regeringen jo faktisk taget initiativ til et af de elementer som

larsen spurgte til nemlig cabotagekørsel det det synes jeg er fint

det havde man jo så haft mulighed for at bakke op om da ændringsforslagene til finansloven var til behandling her i folketingssalen

larsen så anerkender at der

der bliver lavet en indsats her og at vi kan få taget fat på

når det så handler om hvad der i øvrigt skal ske ja så er

er det noget som politiet inden for de rammer der eksisterer i dag er i stand til at håndtere det synes jeg at

samarbejde med myndigheder så at sige uden for politiet

så ved jeg at det er et ganske udmærket samarbejde

og hvis der er spørgsmål som kræver som kræver henvendelser til andre organisationer end myndigheder er jeg helt sikker på at politiet allerede gør det

det næste spørgsmål er stillet til ministeren for forskning innovation og videregående uddannelser af herre jens henrik thulesen

om at øge selvstyret på universiteterne er ministeren så enig i

bør have bygningsmæssigt selveje og hvilke initiativer vil ministeren tage for at sikre gennemførelse af dette for

sket for gymnasier og professionshøjskoler

er stillet til mig frem for bygningsministeren fordi der spørges til det principielle i forhold til

rigtigt at jeg ønsker at øge universiteternes frihed jeg tror på at

jeg også i forbindelse med udviklingskontrakterne

der er stadig væk meget arbejde vi skal gøre for at sikre at universiteterne har de bedste betingelser for at løse de centrale kerneopgaver nemlig at drive forskning

det er så netop det med løsning af kerneopgaverne som har mit fokus og man kan spørge sig selv om universiteterne bliver bedre til at

undervise ved at eje deres egne bygninger

ikke svaret på men jeg har tillid til at bestyrelserne på universiteterne

det er danmarks tekniske universitet

handelshøjskolen i københavn de resterende universiteter har som nævnt mulighed for at anmode om at få deres bygninger overdraget vilkårene for overdragelsen skal så godkendes af de bevilgende myndigheder ministeriet har alene modtaget en enkelt henvendelse om overdragelse af bygninger men den er aldrig siden blevet fulgt op af det pågældende universitet og spørgsmålet om bygningsmæssigt selveje har derfor ikke optaget mig i forhold til diskussionen om at øge universiteternes frihed

deres drift deres forskning og alt hvad

har de også brug for at have en vis fleksibilitet og smidighed i forhold til

det gør at universiteterne oplever et meget bureaukratisk meget tungt

som jo faktisk gør at de ikke kan lægge om og optimere sig i forhold til uddannelserne det er faktisk derfor

i samme ombæring har nogle tanker om hvordan man optimerer det her system

ikke skal gå både tre og fire år

søger om at få selveje

er indstillingen en

energi og bygningsministeren men i forhold til det principielle

umiddelbart kan sige at det giver en højere grad af fleksibilitet at sidde i sine egne bygninger det der jo er fordelen ved

muligheden for at opsige med relativt kort varsel og uanset om man kan sælge og hvad

kan man altså tilpasse sin bygningsmasse hvis det er det

måske nogle af de overvejelser der gør at der altså ikke aktuelt er universiteter der har ytret ønske over

nu har man flyttet sea det er jeg godt klar over det ligger ikke under ministerens

men derfor vil jeg alligevel gerne spørge ministeren om

vil tage initiativ til at hjælpe universiteterne med at få nogle mere smidige mere hensigtsmæssige ordninger end de meget tunge ordninger bureaukratisk og

hvor man ikke tager et hensigtsmæssigt hensyn til totaløkonomien i bygningerne men

gerne vide om ministeren vil være positiv i forhold til at få optimeret de her arbejdsgange

derfor vil jeg opfordre til at man fører den diskussion med den pågældende minister

og det giver forskellige muligheder der er fordele og ulemper ved begge modeller og derfor er mit tilsagn altså fortsat at

hvis nogle universiteter ønsker at gå ind i den proces skal de være velkomne til det men jeg kan sige for mit eget vedkommende at jeg allerede i den

oversendt adskillige aktstykker der handlede om bygningstilpasning

og derfor vil jeg nok ikke skrive under på det billede

er det billede jeg ser ude på universiteterne selvfølgelig være forskelle der er store forskelle

hvor stor en grad af af bygningerne der er under sea og

som har selveje i dag det er jeg helt enig i men jeg glæder mig bare over at ministeren så er positiv over for at finde nogle modeller som er optimale for universiteterne i det omfang universiteterne

sikker på at de gør de er meget kritiske over for

at det faktisk er et vældig vældig tungt system at danse med som gør at man på universiteterne opretter paralleladministrationer i forhold til bygningsmassen netop for at modsvare

giver jo i hvert fald samlet set nogle ekstraomkostninger som

sådan i nyere tid været en henvendelse

blevet besvaret og som ikke efterfølgende har ført til at det pågældende universitet har ønsket at gå videre i processen

min dør er åben hvis nogen ønsker at overgå til selveje det har fordele det har også nogle ulemper blandt andet i forhold til fleksibiliteten

man så ejer sine bygninger og ikke bare

nået frem til at omsmeltning af flasker er mindre miljøbelastende end genbrug af flasker da det står i modsætning til miljøstyrelsens beregninger som blandt andet fremgår af bemærkningerne til lovforslag nummer l to hundrede og fire

af glasskår giver en merudledning af ellevetusinde

genbruges men selv om det i udgangspositionen ser fornuftigt ud at skylle og genbruge en flaske

vi nødt til at anskue problemstillingen helhedsorienteret indførelsen af eus kvotesystem betyder at der er lagt

vil en større produktion af nye flasker i eu ikke netto føre til større udledninger

derfor vil nettoeffekten ved brug af flere nye flasker i stedet for

internationale aftaler i europa ved siden af den beskedne miljøeffekt

det skyldes at den fungerer som en indirekte statsstøtte til skyllerierne og øger gevinsten ved at grænsehandle af samme grund kunne vi ikke bare hæve afgiften igen

snakkede om en lille miljøbelastning

der undrer mig lidt er at når jeg får et svar fra miljøministeren som nok ved mere om det end man ved i skatteministeriet

bedre at skylle og genbruge vinflaskerne frem for at omsmelte dem også selv om flaskerne eksporteres til mellemeuropa det skyldes at man ved at omsmelte flaskerne har et større energiforbrug og dermed større emissioner

producerer mere affald og at genanvendelse af affald har lavere prioritet i affaldshierarkiet

nogen grund til at være uenig med miljøministeriet

sammenhængen i forhold til at betragte den her problemstilling helhedsorienteret og anerkende eus kvotesystem i forhold til

som laver flasker det er nede i næstved

har en meget meget lille kapacitet og man skal huske på at hvis flaskegenbruget

er der ét værk i danmark som kan omsmelte

fordi der er nogle der bliver fyret og fordi

er der flere skår det er faktisk sådan at reiling ikke kan

syd for hamborg og andre eksporterer

gentage at jeg er enig i at det som udgangspunkt bør være sådan at flasker genbruges og det er også

tror jeg vi har konkluderet at det er et komplekst spørgsmål hvor man er nødt til at anlægge en helhedsbetragtning og dermed også

miljøstyrelsen og miljøministeriet har også svaret at det er garanteret at atten bliver fyret

hvis det nu er sådan at flaskegenbruget

man skal huske på at den afgift jeg også forventer vi skal

næste spørgsmål ikke bare sådan kan hæves det skyldes dels at det

vil koste statskassen penge dels at at det vil være

betragte som statsstøtte og dermed forudsætte en godkendelse fra

før vedtagelsen af lovforslag nummer l to hundrede og fire fra folketingsåret to tusind og otte

når nedsættelsen af afgiften betyder at to hundrede til

flaskeskylleriernes baggrund for ønsket om en højere afgift på flasker til vin og spiritus er begrundet i at flaskeskyllerierne får afgiften refunderet når flaskerne transporteres ud af landet afgiften er tidligere betalt typisk af emballagens producent det er en del af forretningen for flaskeskyllerierne at sende flasker ud af landet og få refunderet betalt afgift samtidig indebærer en forhøjelse af emballageafgiften på vin og spiritusflasker

statskassen penge en forhøjelse af emballageafgiften vil derfor komme flaskeskyllerierne til gode i form af højere refunderet afgiftsbeløb men vil koste penge for statskassen

fremgår det at at der var et statsstøtteproblem i forhold til at flaskebranchen stort set kunne leve af den høje afgift en afgiftsforhøjelse vil derfor skulle notificeres og godkendes i eu efter statsstøttereglerne

en eventuel forhøjelse kan få virkning det er skatteministeriets vurdering at det vil være vanskeligt at opnå en eu godkendelse jeg er umiddelbart enig i at som udgangspunkt bør flasker genbruges men det kan ikke ske med yderligere statstilskud i form af godtgørelse for emballageafgiften det er regeringens klare vurdering

var der fire partier som var modstandere af det

hvad har ændret sig siden det blev vedtaget i to tusind og ni

og hele problemstillingen er vigtig at forholde sig til det gør regeringen og

som der spørges ind til her er såmænd blot at hvis den

vil det være at betragte som statsstøtte og før virkning ville den derfor skulle notificeres

kommissionen inden den eventuelt ville kunne få effekt og vurderingen er at det er meget usandsynligt at en sådan godkendelse ville finde sted samtidig ville det koste

at det at hæve en afgift faktisk koster

en tid hvor danmark er i krise

det var det bedste hvis ministeren kunne prøve at spørge om man ikke

rigtigt at det koster staten nogle penge skatteministeriet har udarbejdet at det

men det betyder jo at kommunerne skal betale for at komme af med deres skår

som kommunerne skal betale for det det er jo mere end de halvtreds million

er det en mulighed for at tørre det af på kommunerne eller hvorfor gør man

den nuværende regering har gennemført afgiftsnedsættelsen der er tale om at på spørgsmålet om hvorvidt emballageafgiften bør sættes op kan jeg klart svare at det ville forudsætte en eu notifikation i forhold til statsstøttegodkendelse vurderingen er helt klart at

blive imødekommet og samtidig ville det skulle finansieres krone for krone

hæve afgiften igen kunne man så ikke

med branchen om at finde noget nyt

tiltag men spørgeren har ret i at regeringen naturligvis skal være optaget af problemstillingen i forhold til genbrug af flasker og regeringen har også en god og konstruktiv dialog

det næste spørgsmål er til transportministeren af herre kim

at årsagen til at lovforslaget om en

betalingsmur udskydes gang på gang er at der er uenighed internt i regeringen om projektet eller er det bare et udtryk for at regeringen endelig har indset at det kræver langt grundigere forberedelser

vi vil indbyde andre partier til at være med til om at sikre at vi kan få både bedre og billigere kollektiv trafik

partier glæder

det vil jeg skam ikke være foruden så det kan ministeren være helt tryg ved at jeg gør jeg følger med i

der er jo altid nye og spændende løftebrud

vi jo de her spørgsmål om fredagen og det ved ministeren også godt

hvad vil man så det er rigtigt

lagt op til et arbejde

uenighed internt i regeringen kan jeg så forstå at der nu er enighed om at gøre noget andet

to ting der skulle blive til noget

en betalingsring der er ingen af tingene der er blevet til noget så derfor kan man måske efterhånden vakle en lille smule i troen

på på hvad regeringen så egentlig vil og kan man så tro på det

vil i forhold til det her jeg har kunnet læse mig til at man vil

kommissionsarbejde det vil jeg godt lige spørge lidt til for vi vi har jo faktisk i forvejen en analyse

frem til to tusind og tretten netop om

det regeringen lægger op til er at

kroner til en fornuftig takstnedsættelse

million kroner til en forbedring af den kollektive trafik det tror jeg at

nu får vi altså genereret en økonomi så vi år efter år i de kommende år kan få investeret i en både bedre

erkender at der er trængselsproblemer i og omkring københavn det mener vi fortsat der er

man på andre måder blandt andet ved at have rød bølge frem for grøn bølge gør stort set hvad man kan for at få bilerne til at holde i kø men det er jo et problem vi skal drøfte sammen

med københavns kommune jeg har også tidligere tilkendegivet over for ministeren at dansk folkeparti

konstruktive løsninger for at lette trængslen i københavn

bare ikke indbefatter en betalingsmur

at det må vi kigge på og jeg har også

at det er vi da positive over for at prøve at kigge på men nu ministeren

fem hundrede million kroner til materiel i øjeblikket er vi ved at

metrocityring til en og tyve

med de her midler som som ministeren nu vil sætte af til kollektiv trafik

at sænke billetpriserne det er cirka hundrede kroner

og jeg skal ikke undlade at sige at jeg er meget glad

mange passagerer som i dag står

at fordele de penge hvis vi skal være en del af den politiske kreds der skal tilvejebringe pengene

til at elektrificere en strækning fra lunderskov til

de samme penge hvordan vil

ministeren prioritere i forhold til

investere i infrastruktur og i forhold til

er at vi får skaffet nogle penge og dem der vil

vi mener det der står i regeringsgrundlaget nemlig bedre og billigere kollektiv trafik derfor er der fem hundrede million kroner til billigere kollektiv trafik og fem hundrede million kroner til

kan man jo udnytte på mange forskellige måder og det vil være de partier som

det kan gøres på mange forskellige måder og jeg tror bestemt at hvis

tyve vil være brug for yderligere otte hundrede million kroner årligt til vejvedligeholdelse anser ministeren det så for realistisk at

bruge mange millioner kroner på anlæg af en betalingsring hvis provenu er meget usikkert

aftes jo

der er afsat otte hundrede million kroner på finansloven

skal de stadig væk forbeholdes den kollektive trafik eller

andre af de her gode infrastrukturprojekter

jo faktisk lagt en en del rigtig gode projekter i dvale i øjeblikket fordi vi

fået at vide ovre i ministeriet at

også virke mærkeligt at man i en sen nattetime kan finde

men dertil kommer jo så alt hvad vi subsidierer den kollektive trafik med i forhold til

det er stadig væk kun hundrede kroner per dansker

man vil give i lettelser på på billetpriserne og

eksempelvis en kroner på en billet lad mig nævne at alene metrocityringen

står for halvfjerds millioner rejser om året

give i besparelser så det er altså nok mere symbolsk og derfor er mit spørgsmål kunne man ikke bedre anvende

lappe nogle huller i nogle veje med og få genereret nogle

ganske glimrende vejprojekter som vi jo

under forudsætning af en trængselsafgift

vi har nu med aftalen i går sikret hvis vi

i folketinget at der hvert år bliver genereret fem hundrede

at det måske er en lidt lemfældig omgang med penge når det er sådan at man mener at fem

jeg kunne så passende spørge ind til og det ligger måske uden for

år efter år skal

det vil jo gøre at vi på et eller andet tidspunkt lander i nul og det er vel ikke hensigten

kollektivt trafiksystem som overhovedet muligt i danmark

det betyder at der

kroner til sænkning af priserne

til glæde for rigtig mange mennesker som har brug for hver

hvornår man så eventuelt vil begynde at generere de her fem hundrede million kroner over til noget andet er det når man rammer villy søvndals

som han annoncerede i

materiel og bedre kollektiv trafik

køre med passagerer vil det alene æde de første tre års budget op

bare ic4 togene på skinner så der er brug for pengene

øvrigt helt rigtigt som spørgeren siger at når det gælder ic4

går vi til spørgsmål atten som er stilet til transportministeren af fru inger støjberg

fra en fremtidig betalingsring ikke hensigtsmæssigt

set ikke den diskussion

sænke priserne på

det vil selvfølgelig blive de partier som vil være med til at finde finansieringen som også vil være med til at

jeg har generelt den holdning at jeg synes det er vigtigt

er en god og ædel målsætning at

at diskussionen om takstnedsættelser stadig

at både jeg og de øvrige medlemmer af venstres folketingsgruppe

kan man jo ikke ligefrem sige at ministeren

tog teten i diskussionen om nedsættelse af taksterne og når jeg nu spørger til takstnedsættelser

det jo ikke grebet ud af den

der får flere ind i busser og tog men at det tværtimod

sænke taksterne fuldstændig i modstrid med må man forstå hvad

den socialdemokratiske folketingsgruppe egentlig ønsker det er da egentlig lidt specielt er det

man bruger nul milliard kroner på noget som

at det skal være så dyrt som overhovedet muligt at køre med den kollektive trafik så det stort set er uopnåeligt for langt de fleste

i den forrige regerings tid

set meget klart formuleret i regeringsgrundlaget at vi ønsker er bedre og billigere kollektiv trafik med aftalen fra i går

det vil så lyde lidt lidt underligt i mine ører at man samstemmende har citeret samtlige socialdemokrater der er stået frem i den her sag forkert

fru trine bramsen der er formand for integrationsudvalget

billigere kollektiv trafik så det er jo ikke på nogen måde en

man i den borgerlige regering ønskede at det skulle være så dyrt som overhovedet muligt så nej der tager ministeren fejl men

på den ene side har ministeren en socialdemokratisk gruppe der ikke ønsker takstnedsættelser

der jo i dag har brugt ord som jeg næsten ikke engang kan få over mine læber

man har sagt at det var tudetosset og så har man sagt noget med med nogle hatte

ministeren er jo voldsomt presset i den her sag

socialdemokrater siger det er unødvendigt at bruge og man vil så

enhedslisten til at at gå ind for det her

virkelig skal ud i hjørnerne for at kunne formulere et spørgsmål jeg kunne høre

medlem af en regering som gik ind for at taksterne skulle være så høje som

kollektive trafik og udviklingen af den og ikke

siger meget meget slemme ord som jeg end ikke

vanskelig situation som regeringen her står i

og jeg vil da bare gerne bede ministeren om

bekræfte at at de socialdemokratiske medlemmer der har været fremme med meget meget skarpe holdninger

ikke er den rigtige vej at gå

som transportminister rigtig glad for at jeg nu kan gøre noget på det her område

jeg er egentlig også meget tilfreds med at være medlem af en regering som gerne vil

op til ni procent om året det er bare den

hvad er ministerens holdning til at folk med handicap ikke kan tage den nødvendige hjælp med på ferie på grund af stive paragraffer jævnfør artiklen handicappede afskåret fra udlandsrejser i dagbladet roskilde den fjortende februar to tusind og tolv og hvilke initiativer vil ministeren tage for at sikre

har lige muligheder for at komme ud at rejse

også selv læst artiklen og jeg må sige

komme på ferie selv om man har et handicap

gældende lov og det er faktisk sådan at man

ordningen som er borgerbetjent assistance ledsageordningen hjælpemidler og

kan man endda tage hjælpen med uden at søge kommunen på forhånd

ekstraomkostninger som er forbundet med deres kortvarige ferie og den mulighed gælder uanset hvilken hjælp man modtager til daglig et eksempel på sådanne ekstraomkostninger kunne være udgifter til en hjælper eller særlige udgifter til transport mellem hotel og lufthavn

det sig gældende at det er kommunerne der træffer afgørelsen om hjælp til ekstraomkostninger og det

særlig påkrævet det vil sige

gennemføre ferien uden at ekstraomkostningerne bliver kompenseret hvis man som borger

beslutning fra en kommune der går en imod altså et afslag har man mulighed for at gå videre i klagesystemet og dermed påklage afgørelsen i klagesystemet det vil sige

må jeg konstatere at reglerne er sådan at man har mulighed for at bevare visse typer af hjælp under et udlandsophold ligesom man har mulighed for at få økonomisk tilskud ved kortvarig ferie og dermed er jeg glad for at kunne sige at præmissen for spørgsmålet

socialministeren fastsætter regler om hvilke ydelser efter denne lov der kan medtages under midlertidige ophold i udlandet

for eksempel § tre og firs

ferie men men der er jo også en grund til at dansk handicap forbund skriver

desværre er det sådan at kommunen selv må afgøre om de vil betale de merudgifter som er forbundet med at tage ledsager eller hjælpere med tager man sin ledsager eller hjælper med får man altså betalt lønnen ligesom under ophold i danmark men man skal som oftest selv betale udgifter til hjælpernes rejse

lovgivningen er tilstrækkelig på det her område eller om det er rigtigt at

man er bevilget hjælp til ydelser i hjemmet og hjemmet defineres som bopælen og ikke når man rejser men jeg vil gerne sige som jeg sagde i mit første svar man har mulighed for

når spørgeren siger det er besværligt at det er kommunerne der skal afgøre det

vi har kommunalt selvstyre og det er kommunerne der skal tage stilling til de individuelle konkrete ansøgninger der ligger men som jeg

hvis man modtager et svar som borger man ikke

kan man påklage afgørelsen via klagesystemet

modtage hjælp der er mulighed for at medtage hjælpen også til udlandet og man kan også få særlige omkostninger dækket så man har mulighed for

er nødvendig i det her tilfælde og skal jeg forstå ministeren

godt tænke mig at høre nu når det er kommunerne der bestemmer om borgere kan komme på ferie

er jo rimelig presset i øjeblikket det ved vi alle sammen kunne ministeren

tænke sig at der blev oprettet en særskilt pulje til det her område

have den konsekvens at man måske i kommunerne så vil sige

ikke længere have hvis ikke de får dem dækket af den her særlige pulje

det skal naturligvis være sådan at selv om man har et handicap kan man tage på ferie og derfor er reglerne også sådan at man kan tage sin hjælp

at man eksempelvis kan få ekstraomkostninger betalt men det kræver naturligvis at man laver en ansøgning og at ansøgningen bliver behandlet i kommunen og som jeg har sagt nogle gange nu hvis ansøgningen ikke bliver godkendt eller imødekommet kan den påklages

og derfor er der også forskellige typer af hjælp man kan medtage til udlandet nogle kan man medtage andre kan man ikke man kan ikke medtage sin hjemmehjælp som man har

ledsageordningen i § syv og halvfems fordi formålet netop er ledsagelse til aktiviteter uden for hjemmet et andet eksempel

hvor borgeren selv har ansat sine hjælpere og dem har borgeren også mulighed for

at handicappede ikke kan rejse ud

er som de skal være så kan vi jo tænke på at der måske sidder en sagsbehandler derude

er måske også en svær situation for en sagsbehandler eller en socialrådgiver at sidde i

hun må arbejde ud fra hun har nogle rammer hun også skal overholde så også for at hjælpe socialrådgiveren

måske være en fordel at der blev oprettet noget ekstra med en pulje til det her område

så sagsbehandleren ikke skal sidde og og være bussemand

afvise at den her borger

kan komme ud at rejse som dagbladet roskilde har skrevet om tirsdag den fjortende februar totusinde og tolvte

det blå nogle gange er der ting der er misforstået eller kommer ud af det blå eksempelvis hørte jeg selv i radioen i sidste uge at jeg ikke havde nogen kommentarer

jeg har aldrig været på skiferie og jeg var heller ikke på skiferie i sidste uge når det så

allerede regler som gør det muligt at søge om at få hjælp til de ekstraomkostninger der kan være forbundet med at en handicappet skal på ferie og det gælder uanset hvilken hjælp den enkelte får til daglig

en forudsætning for at få hjælp til de ekstraomkostninger at

støtten er særlig påkrævet eller en afgørende forudsætning for at ferien kan gennemføres modtager man som handicappet

kan man påklage det i systemet jeg synes ikke det er udtryk for et generelt problem det er ikke noget jeg hører jeg har hørt om det med den her artikel som jeg naturligvis har læst jeg

kan gå ind i konkrete sager men man skal behandle folk ordentligt og derfor har vi også et klagesystem så hvis man

blive ordentligt behandlet har man mulighed for at gå videre med sagen for spørgeren har naturligvis ret i

og sidste spørgsmål er er ligeledes til social og integrationsministeren

det efter ministerens opfattelse i forhold til integrationen af indvandrere og efterkommere

vigtigt at slå fast at signal og symbolpolitik er noget som dansk folkeparti har haft stående højt på dagsordenen i de sidste ti år desværre står man jo så nu som jeg gør som integrationsminister og har overtaget en integrationsindsats som så desværre bærer præg af at man mest har haft fokus på signaler og symboler jeg vil gerne sige at

synes jeg faktisk er lidt på kanten af at føre kontrol med regeringen når det så er sagt

vil jeg gerne sige at når spørgeren spørger til hvordan vi har folk opstillet i socialdemokratiet

nyt for mig at det er noget der interesserer spørgeren hvordan de demokratiske opstillingsregler er i mit parti

jeg er ikke minister for opstillingslister

er man medlem af vores parti bliver man indstillet af et demokratisk forum så kan man optages

det gælder rigtig mange andre steder og sådan er

vi har at gøre med integrationsministeren og vi har at gøre med det faktum

tidende klart har givet udtryk for at parallelle retssystemer er noget der praktiseres for

jo ikke bare et signal det er rent faktisk en person som tilkendegiver at der foregår noget konkret i mjølnerparken som ministeren selv har været ude at fordømme det er ministerens

feje til side med en diskussion om nogle opstillingsregler og så videre det synes jeg ærlig

der har også været en artikel i weekendavisen der beskriver hvordan muhammed aslam udøver social kontrol over

beboerne i mjølnerparken social kontrol

forstå synes det er plat og helt utilstedeligt at folketinget beskæftiger sig med

beboerformand som rent faktisk er involveret i de her ting

jeg er ikke signalminister jeg er ikke minister for opstillingslister

hvis man vil overholde vores love så har man mulighed for at være medlem så kan man blive indstillet til valg af demokratisk organ det vil typisk være en generalforsamling så kan man komme på stemmesedlen og så er det op til borgerne at vælge

dem der får flest krydser er dem der opnår valg

er det jo korrekt som spørgeren har noteret sig at det er jeg imod derfor har regeringen også en strategi på vej

hvad vi eksempelvis kan gøre i forhold til de unge mennesker der bliver presset ind i et

den kommer vi med i løbet af foråret

der var jo en redegørelse i jyllands posten for ganske nylig der viste at ministeren faktisk ikke har ansvar for store dele af integrationen så jeg synes nu godt at ministeren kunne være lidt mere klar på

er ministerens holdning og sende et signal om at det som den socialdemokratiske beboerformand for mjølnerparken har gang i

at han er med til at udøve social kontrol over for beboerne i

en partikollega som er involveret i noget af det samme giver det ikke anledning til

man fra ministerens side klart slår fast at det selvfølgelig sender et meget uheldigt signal når man

det skal vi tage afstand fra og så har et partimedlem

forudsætning for at udtale mig om de spørgsmål jeg bliver stillet og det endda selv om jeg også synes at det er på kanten af hvad man kan sige er at føre kontrol med regeringen jeg føler egentlig ikke at jeg rigtig kan bidrage med meget

mange der kan melde sig ind vi tager imod folk fordi vi gerne vil have at folk er aktive i vores demokrati nogle gange findes der folk hos socialdemokraterne det kan jeg godt afsløre uden at sige for meget som jeg er uenig med

herre martin henriksen møder medlemmer af dansk folkeparti vil der være nogle

lyst til at stå på mål for at skulle forsvare eller forklare eller redegøre for hvad samtlige medlemmer af dansk folkeparti står for eller gør eller siger sådan er demokratiet

et medlemskab der varede specielt længe det er jo fordi der er nogle ting som det er beskrevet at han har bekræftet eksisterer på et område som han er ansvarlig for

at han har gang i nogle ting som integrationsministeren som repræsentant for regeringen og

ude at tage kraftig afstand fra set i det lys må ministeren da kunne se at det er noget dobbeltmoralsk at man på den ene side tager afstand fra parallelle retsopfattelser parallelle retssystemer tager afstand fra social kontrol og

medlem som sidder i københavns borgerrepræsentation som er involveret i nogle af de ting som man ude

mener integrationsministeren at det sender

ikke mene at det sender et godt signal det sender da et dårligt signal i forhold til integrationen af indvandrere

danske samfund det er åbenlyst

at man som medlem af folketinget beder regeringen redegøre for synspunkter som vedrører en enkeltperson

en enkeltperson som ikke har mulighed for selv

skal stå og diskutere enkeltindivider i det danske samfund som ikke har mulighed for at komme til orde

jeg naturligvis gerne redegøre for regeringens holdninger vi går ikke ind for social kontrol vi går ikke ind

man kan gøre med parallelle retsopfattelser vi har fået lavet en rapport der viser at det primært findes på det familieretlige område og der vil

hvad man kan gøre vi har en kortlægning af det ekstremistiske miljø på vej vi har en integrationsreform på vej hvor vi laver integrationsbarometer vi sørger for at der kommer mindre kriminalitet og at flere kommer i uddannelse vi har nedsat et tværministerielt udvalg i regeringen som kommer med nogle bud på hvad det er der skal til med andre ord vi tager integrationen alvorligt

næste møde afholdes i morgen torsdag klokken ti jeg henviser